christian langballe

fyrre titler på de anmeldte sager vil fremgå af

har meddelt mig at han ønsker i henhold til forretningsordenens § nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig redegørelse af om regeringens udenrigs og sikkerhedspolitiske strategi to tusind og nitten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

da

sige at det nok er mange af de samme uenigheder der

i resten af samfundet på den måde afspejles det jo så også i lovgivningen når det er sådan at alle partierne ender med at være med det tror jeg er godt

at det er sådan at alt for mange børn fortsat kommer i klemme

jeg har det som udgangspunkt sådan at hvad voksne mennesker gør må voksne mennesker selv ligge og rode med om de har lyst til at være gift

at blive gift og skilt flere gange om ugen

der resten af samfundet og vores fællesskab et helt andet ansvar

høj grad har lagt vægten på at der var et juridisk forhold mellem moren

det vi gør med den her lovgivning er at sige at en skilsmisse

far det er faktisk primært en

træde i karakter det er der fællesskabet skal gå ind og sige at her kan der opstå ganske alvorlige problemer for et barn det gør der under alle omstændigheder for ethvert barn er det at

men problemerne kan også vokse sig enormt store og det mener

hen ikke vi som samfund har blik for og det mener jeg

en trafiklysordning rød gul og

er blevet sagt rigtig meget i forbindelse med forhandlingerne og det

fra forældre der lever

forældreliv omkring et barn selv om de

til mennesker der ligger i

kan man ikke håndtere inden for én lovgivnings rammer med samme sæt af regler og derfor har vi delt det op i tre hovedkategorier rød gul og grøn hvis man er grøn

sige at der er fred og fordragelighed mellem forældrene at man har et fint fungerende samarbejde med hinanden og så gælder der et nyt sæt regler der opnår man en række privilegier som vi ikke har

for eksempel det at forældre kan få fælles bopæl altså begge to være bopælsforældre

fælles forældremyndighed men træde ind i at man faktisk er fuldstændig ligestillede som forældre jeg skulle hilse og sige fra nogle af os der

vil gøre utrolig mange ting rigtig meget nemmere at forældrene er ligestillede og det mener

også har en meget stor symbolsk karakter jeg bryder mig ikke om vi bryder os ikke om at man kalder nogle for a og b forældre det skal faktisk være sådan

det at være forældre når man er det i virkeligheden så jeg mener det er rigtig godt at vi træder ind i det nye årtusinde med lovgivningen og tager højde for at rigtig mange børn lever med skilte forældre hvor tingene fungerer rigtig godt og at vi så også tilretter lovgivningen på en måde så hverdagen kan komme til at fungere omkring det vi har et udestående

se på lovprogrammet at vi vender tilbage til i februar men det er ikke et uvæsentligt spørgsmål i den sammenhæng det vender vi tilbage til

som netop er i en mellemkategori og det vil sige at der skal man efter vores mening og med den her lovgivning mødes af et system der ikke består af jurister

tilbage til det her med at en konflikt mellem to forældre

ikke primært er et juridisk spørgsmål mellem to voksne det er et

derfor skal vores system også gå til de konflikter på den måde at det vigtigste sigte med at gå til konflikten er at sørge for at

være forældre for barnet det er det eneste og overordnede

derfor skal det jo ikke være jurister der primært kan finde ud af at tage sig af et juridisk forhold mellem forældrene det skal i stedet for være konfliktmæglere det skal være børnesagkyndige

det skal være socialrådgivere det skal være en helt anden faggruppe

siddet i statsforvaltningen indtil nu så det er

set ikke fordi statsforvaltningen har gjort noget forkert at vi nedlægger statsforvaltningen det er fordi den lovgivning som vi politisk har vedtaget og som statsforvaltningen har stået på har været fuldstændig

og hvor der er en sammenblanding af sociale problemer misbrugsproblemer og voldsproblematikker samtidig med at der er gigantiske konflikter mellem moren og faren det kan vi slet ikke håndtere som systemet er i dag vi kan slet ikke håndtere det som tingene er

sagerne cykler rundt i et alt for mangefacetteret system

ene sted træffer beslutning om det ene det andet sted træffer beslutning om det andet kommunerne træffer beslutning om noget tredje

midt i alle de sagsgange står der nogle børn og kigger med store bange øjne fordi de

for nogle rammer de har omkring deres liv fordi systemet myndighederne

at træffe beslutningerne det duer ikke

af medarbejdere ind omkring familierne vi får et tættere samarbejde mellem de kommunale myndigheder og det nye familieretssystem og så får vi en dommer for bordenden der i sidste ende kan træffe beslutning om alt der vedrører familiens forhold

nemlig en børneenhed det er faktisk ministerens forslag æres den der æres

den nuværende regering der kom med det i sit indledende

at have fokus på at børnene skal have et sted at komme hen med den sorg

uanset om forældrene er i konflikt eller ej

hvor forældrene er i konflikt er det ikke bare en stor sorg

den børneenhed der ser dagens lys med det her forslag

og sige vi mener faktisk at det er fællesskabets opgave at passe på de børn der hvor forældrene er utilstrækkelige og det er forældrene hvis de har konflikter som går ud over børnene

igen et område hvor jeg mener at vi tager et skridt ind i et nyt årtusinde i forhold til at sige hvad det er der er vores primære blik hvad

er det primære med den lovgivning vi laver som samfund som stat som fællesskab det er faktisk at passe på nogle børn

blevet skilt så det er ikke for at dømme nogen men der er bare en periode særlig oven på en skilsmisse hvor tingene er utrolig svære for børnene og hvor det kan være utrolig svært som forældre at være den der står med opgaven at skulle fortælle barnet ville gøre det på den rigtige måde at få lagt de der følelser

der kan være kommet enormt meget i klemme i forbindelse med

men børnene har i den grad behov for er nogle der ser dem og har i den grad behov for at der er et sted man kan henvende sig hvis man har brug for et længere forløb omkring det at moren og faren er blevet skilt

så vil jeg sige at der har været rigtig meget ligestillingsdebat

kunne komme til at dele bopælen betyder at det ikke længere vil være halvfems procent af

forældreskabet som skilte forældre det mener jeg er rigtig godt men jeg vil også gerne

er sekundært nu bliver jeg på nettet vel nærmest hver eneste dag svinet til for at være feminist det

på det når vi selv bliver skilt at der er ét hensyn og kun ét hensyn og det er hvordan børnene har det i den skilsmisse og ikke alt muligt andet for det må og skal altid være sekundært

det betyder rigtig meget derude og jeg og jeg håber at den her lov lever op til alle de forventninger vi har til

omkring halvtreds procent af de indgåede ægteskaber bliver opløst så ønsket fra vores side

har helt klart været at forbedre et område som ikke har været tilstrækkelig velfungerende

ingen tvivl om at når man har noget lovgivning som påvirker følelserne hos mennesker og dem det involverer og det er jo selvfølgelig både på godt og ondt så er

jeg også har været en del af igennem de her seneste fire år

de har også været komplicerede indimellem der har været meget jura forbundet med det men hele tiden har der i mit baghoved

eller de børn som er mere eller mindre involveret i deres forældres skilsmisse

det har jo netop været det der har været det primære

at vi ville ændre en lovgivning hvor vi også kunne se at de forandringer vi

gøre en forskel for de involverede børn derfor var det jo egentlig nok noget af det som jeg husker bedst fra

der indledende faser at vi talte om forældreansvarsloven hvordan kunne vi gå ind og få kigget på den hvordan kunne vi få lavet en ny formålsbestemmelse hvor vi netop ville sætte hensynet til barnet øverst

det omfang hvor det skønnes muligt selvfølgelig også skal høres og inddrages og det har vi jo så besluttet at barnet bliver jeg tror ikke

i forhold til at vi skal have børnesagkyndige at barnet får et tilbud om en kontaktperson og også retten til en bisidder det er meget meget væsentligt

den her lovgivning og det har vi selvfølgelig været enige om og vi har drøftet intenst hvordan man kan lave den her

dansk folkeparti har det været meget vigtigt at der skal være det der hedder et styrket samarbejde mellem det familieretlige og så det sociale system at der skal finde det vi kalder en koordineret indsats sted hvor der nemlig hurtigt kan ske en

udveksling af de oplysninger der er og selvfølgelig primært i de komplekse sager det kan nemlig have afgørende betydning for alle de implicerede parter i en skilsmisse men for børnene

kan det jo netop være det som er medvirkende til at de både på kort og på længere sigt kommer videre og også igennem en meget voldsom og livsvforandrende periode uanset om

det har jeg også fremført flere gange i forhandlingerne

god model for deres forældreskab og også for skilsmissen

ofte et barn som føler en stor form for skyld for når mor og far efter skilsmissen lige pludselig har det godt men barnet er trist så føler barnet ofte at det er barnet der har været årsag til skilsmissen og sådan mener dansk folkeparti ikke at et barn skal føle

det har også i drøftelserne og

været vigtigt at få kigget på hvordan der kan komme mere fokus på det som vi kalder det ligeværdige forældreskab ofte har det egentlig været sådan at den ene part har følt sig tilsidesat og mindre ligeværdig som forælder og tiden lige omkring skilsmissen kan være meget turbulent for alle parter ord og beskyldninger

det hele har lagt sig og måske også falder lidt mere til ro

kan der blive truffet nogle beslutninger som på sigt

derfor mener jeg også helt klart at det var vigtigt at vi

fik aftalt at beslutningen om et barns endelige bopæl

som også er kommet med i lovgivningen det var jo sådan at for nogle år tilbage

blev kaldt for separationsperioden afskaffet i dansk folkeparti er vi af den klare overbevisning at det at få lidt tid til refleksion ikke skader i en situation hvor en familie opløses vi fremførte under forhandlingerne at vi gerne så at den her periode blev genindført det var nok ikke den letteste manøvre men en gang imellem

er der jo noget der ligger i det måske kunne kalde et partis dna altså at man virkelig gerne vil kæmpe for noget for at få det med i lovgivningen og det lykkedes faktisk i stor udstrækning og det er vi meget tilfredse med vi anerkender også at andre

har haft mere eller mindre svært ved at acceptere det

og vi har hørt på hinandens argumenter og jeg synes faktisk at det vi er nået frem til i aftalen om at der nu indføres en tre månedersperiode til refleksion

familieretshuset bliver givet børnesagkyndig rådgivning målrettet rådgivnings og afklaringssamtale at der bliver konfliktmægling samt at vi også arbejder med at der skal laves et obligatorisk digitalt forløb med det formål selvfølgelig at skabe en forståelse for barnets situation og de reaktioner

helt klart er et skridt i en retning hvor netop hensynet til barnet og barnets trivsel er det primære så det ser vi selvfølgelig frem til

refleksionsperiode det tror jeg også de andre ordførere der har

vil kunne nikke genkendende til så har det absolut ikke været et spørgsmål om at dansk folkeparti siger at man ikke skal blive skilt men vi synes selvfølgelig bekymrende at halvdelen af ægteskaberne bliver opløst men for os har

vigtigt at når det drejer sig fælles børn så får man altså skabt det mest solide fundament for sine børn som overhovedet muligt også i den hverdag der følger og her er vi altså overbevist om at tid til refleksion

nu har vi fået lavet et supergodt indhold og det er jo så det som vi arbejder videre med

jeg tror helt klart at vi i forbindelse med at vi vedtager de her love i løbet af få år vil kunne se at vi går den rigtige vej

også bør følges op og derfor

også sat en bestemmelse ind om at vi skal have en evaluering den skal først ske om fire år og fire år er lang tid

i hvert fald lyde som og ofte vil vi også gerne

tidligere men jeg tror at netop i det her tilfælde hvor så meget ændres og vi skal have lavet nogle nye konstruktioner så giver det faktisk god mening

på at sætte os sammen vi skal også have nogle statusmøder og dem forventer vi helt klart at ministeren går i spidsen

jo her vi har mulighederne for både at følge op

der kommer i de nye konstruktioner vi ser

jeg vil også gerne sige at al lovgivning jo

af et udvalgsarbejde og

det skal det her også selv om vi egentlig føler at

er nået i mål lige hvor vi kan være pt

også de seneste dage hvor det er kommet så tæt på lige pludselig

af det jeg synes vil være oplagt at vi tager i forbindelse med udvalgsarbejdet men dansk folkeparti ser utrolig meget frem til at vi får lavet en ny struktur på hele

i første række det gør vi blandt andet ved at ændre på lovgivningen men også ved at skabe en børneenhed som tidligere omtalt i familieretshuset som alene fokuserer på barnets trivsel i en svær familiesituation så med forslagene som vi behandler her i dag får vi altså et bedre og mere fleksibelt system som sikrer at barnet er i centrum derfor glæder jeg mig også over at alle partier står bag aftalen så vi får tryghed og stabilitet på området

lyde en tak til de andre partier for en god konstruktiv

nu engang være men jo også for den her konstruktive tilgang til et svært

ømtåleligt emne med de ord skal

og det er vi rigtig glade for formålet i forældreansvarsloven vil samtidig blive ændret så der ikke længere er tvivl om at barnets ret til trivsel altid kommer til at stå før forældres ret til barnet derudover står hensynet til barnet nu helt centralt i loven om

det nye familieretslige hus det en stor sejr at børn nu sikres en børnesagkyndig kontaktperson at børn får mulighed for at være en del af børnegrupper at de hjælpes til at få en bisidder så vi sikrer os at børn i langt højere grad høres i deres egne sager og at børns retssikkerhed overholdes det er afgørende at vi har sørget for at der er børnefaglige kompetencer til stede alle steder i systemet også og især hos domstolene hvor familieretten fremover skal afgøre de mest komplicerede og konfliktfyldte sager

en ordning der indtil nu har afspejlet i hvor ringe grad hensynet til barnet har været

i familieretslige sager er brugen af fogedretten i sager om tvangsfuldbyrdelse det har været afgørende for os i enhedslisten at fogedrettens rolle i sager der involverer involverer

set helst stoppede helt børn er børn

hverken en computer en sofa eller en bil der skal afhentes af en myndighedsperson i uniform og udleveres til rette ejer og det siger selvfølgelig sig selv

til barnets bedste når uniformerede myndighedspersoner møder op for at tage barnet med sig med disse lovforslag vil sager om tvangsfuldbyrdelse fremover blive behandlet i familieretten og ikke længere i fogedretten fremover vil der altid være en børnesagkyndig til stede ved en tvangsfuldbyrdelse som skal tilrettelægges så det er forældrene og ikke barnet der oplever magtanvendelsen direkte og vigtigst så må tvangsfuldbyrdelse fremover kun foretages hvis det vurderes at være til barnets bedste i enhedslisten er vi helt overbevist om at hensynet til barnets trivsel der nu langt om længe har fået en central plads i det familieretslige system vil betyde en vigtig forskel for de mange børn der har sager inde på livet derfor er vi også stolte af den her aftale og vi glæder os til at følge det nye familieretslige hus

man nu er nået frem til

fru pernille rosenkrantz theil var inde på at man har haft sådan en tilgang tidligere hvor

det er godt at der kommer domstolskontrol i

svære sager hvor der er behov det er godt at der bliver fokus på barnets tarv og en forstærket fokus på barnets tarv så man bruger ressourcerne i familieretshuset der hvor det er

fornuftigt at bruge dem altså hvor der er et højt konfliktniveau eller andre særlige behov vi er også glade for at der sker nogle ændringer i forhold til børnefamiliers økonomi for os er det sådan at udgangspunktet i forhold til børnepenge og børneydelse må være at man deler proportionalt efter samværsordningen der bør altså ikke være et incitament til at spekulere i at samværsforældrene skal have relativt få dage så bopælsforældrene kan få børnepenge det kan skabe og optrappe konflikter og er jo hvis vi ser bort fra det formelle også grundlæggende urimeligt nu bliver der skabt nogle forbedringer på området her fordi man indfører mulighed for delt bopæl

og derfor også for at dele børne og ungeydelsen

godt skridt i den retning som vi gerne ser tingene udvikle sig

som dfs ordfører også var inde på

bør være det er jo ikke sådan at vi ikke kan forstå de argumenter der er blevet fremført

en skilsmisse kan være forvirrende den kan være hård både for de voksne og for børnene

og det er selvfølgelig helt elementært rigtigt at det er en god idé at

beslutning modnes så man ikke

var selvfølgelig at beslutningen for det meste ikke kommer som et lyn fra en klar himmel og at der i langt de fleste tilfælde jo har været nogle meget meget grundige overvejelser hele vejen i forløbet men vi er glade for den aftale der er lavet og vi stemmer selvfølgelig med glæde for fordi det samlet set er en rigtig god aftale der på en lang række områder forbedrer forholdene både for

de voksne i de tilfælde hvor der egentlig ikke er de store problemer og for voksne og børn også i de mere komplicerede tilfælde så det glæder vi os

barn skal hives ud fra under et bord

traumatiserende jeg tror det er en ting som barnet husker resten af sit liv

ikke sker igen vi skal lige teste

og se om vi kan få det helt ned på nul det skal det nemlig det skal aldrig ske

bare sige lidt om hvorfor jeg tror det lykkedes så godt

godt tilfredse med og det er fordi vi har været gode til at tage barnets udgangspunkt i de her forhandlinger

selvfølgelig tit diskuteret inden for de enkelte elementer i lovgivningen

det her er retfærdigt for faren hvordan det vil opleves

vil hænge sammen og det er også uhyggelig vigtigt at det her skal være retfærdigt for mødrene og for fædrene men der er en ting

er endnu vigtigere og det er at det er retfærdigt for barnet i en situation hvor barnet måske

der har vi været gode til at skiftende partier lige har markeret og sagt

at se det her fra barnets perspektiv lad os lige foretage en slags slags fælles mental rejse ind i det pressede barns sind og se hvordan det her vil virke

skånsomt og mest retfærdigt for den som det her i allerallerhøjeste grad handler om og det er nemlig barnet

går som en rød tråd gennem alle de her elementer

utrolig glad for og en lille smule stolt af det er klart at vi skal være åbne for justeringer der kommer selvfølgelig henvendelser

med med ændringsforslag og justeringer og det er jo noget vi skal se på men det er nok ikke nogen overraskelse at vi i alternativet også er glade

lovforslag

helt gyldigt synspunkt at have

den erfaring når vi så os omkring i samfundet at der var rigtig mange der kom i klemme

den måde det blev forvaltet

i orden når forældrene kan enes om det men sådan er det bare ikke altid i den virkelige verden derfor er der mange børn der

i klemme og det er baggrunden for at vi nu laver en totalt ny skilsmisselovgivning det er ikke bare en lovgivning hvor der er paragraffer der bliver ændret

det er barnets bedste der hele tiden er det afgørende

den synsvinkel der skal lægges alle steder når man har en proces der fører til en skilsmisse

lovgivningen lægger op til

barnets trivsel i fokus det forventer jeg

man kan hjælpe familier med problemer af den karakter som det er

det er en kæmpe kæmpe stor belastning for familien som sådan og ikke mindst

involveret i det derfor har vi også gjort meget for at sætte barnet i centrum i den lovgivning som vi nu behandler og vi taler meget om børneenheden

de relevante kvalifikationer til stede

følges af en bisidder i den proces hvis det er nødvendigt det er en ret barnet har

konflikter så barnet er virkelig sat i centrum på rigtig mange punkter

langt de fleste skilsmisser som går nogenlunde rimeligt og finder sted i en god tone hvor hensyn til hinanden og derfor er

langt de fleste der klarer det inden for de rammer som

firs procent af skilsmisserne der går den vej men der bliver alligevel uenigheder og dem skal man selvfølgelig prøve at løse og det kalder vi så det gule

skal løses nogle problemer og nogle gange går det altså alligevel helt galt og så er der

tænke på den måde men vi har været på studietur i oslo og blandt andet set hvordan de i norge har gennemført den model

læst om andre landes måde

løse den her type opgave på det er jo sådan at hvis forældrene ikke bliver enige

blevet givet dem i familieretshuset til familieretten og så træder domstolen i funktion

rigtig rigtig lærerigt og spændende at følge hvordan det her kommer til at fungere i virkelighedens verden

er det et helt nyt system vi gennemfører nu og jeg venter mig rigtig meget positivt af det for

vil kalde et forbilledligt samarbejde mellem ministeren

følge gennemførelsen af lovgivningen med stor interesse og ihærdighed og forventer at ministeren også orienterer os løbende om de erfaringer

med hinanden så jeg vil gerne kvittere for det samarbejde som

ballade i tv avisen dag efter dag vi kan godt

i den nye lov og det er ideen at lige netop dette formål skal gennemsyre hele systemet en lang række elementer i aftalen afspejler det formål et af dem er den særlige børneenhed som bliver barnets egen indgang ind i

nye familieretlige system børneenheden skal dels følge og støtte barnet under sagens behandling dels sikre at barnets perspektiv inddrages konstant og løbende gennem hele processen samtidig indeholder børneenheden også et tilbud om en kontaktperson ret til en bisidder

som vi i sf er rigtig glade for er blevet en del af

at en lang række centrale organisationer på området for eksempel børnerådet børns vilkår og mødrehjælpen er positive i

lige netop de her elementer i aftalen samtidig er det

at det med aftalen slås fast at fogedretten ikke længere skal være en del af familieretssystemet i dag bliver sager om fuldbyrdelse af forældremyndighed barnets bopæl og samvær netop behandlet i fogedretten

det var fuldstændig urimeligt over for børnene at det

det system man skulle slæbes igennem

nye familieretlige system løftes sagerne væk fra fogedretten og ind i familieretten som en del af en sammenhængende og helhedsorienteret proces forældres konflikter om samvær og eventuelt fuldbyrdelse af samvær er ufattelig belastende for barnet når forældres konflikter overskygger barnets hensyn er det aldrig til barnets bedste det forsøger vi nu med aftalen at tage et opgør med så det altid er barnets tarv der tages hensyn til og med aftalen slås det fast at hovedbetingelsen for for eksempel at kunne fuldbyrde et samvær er at det kun kan ske under hensyn til barnet og at fuldbyrdelsen skal varetage barnets bedste der findes også en lang række andre elementer

opdeling i henholdsvis gult grønt og rødt spor som skal sikre den rette visitation til et sammenhængende forløb i familieretshuset og de mere komplekse sagers afgørelser i familieretten

gennem hurtige og enkle forløb for registrering af enige parters aftaler for det tredje en stribe af rådgivnings og mæglingstilbud i

hvor der er konflikter eller hvor der er behov for at forebygge at de opstår og for det fjerde det store fokus på at lave gennemskuelige og forudsigelige forløb for familierne og styrke samarbejdet mellem det familieretlige og det sociale system for at sikre helhedsorienterede indsatser

også enkelte elementer som vi i sf ikke er de største tilhængere af

alle aftaler handler det om at finde kompromiser med den nye aftale indføres der

refleksionsperiode på tre måneder og den dækker over at et ægtepar med

ønsker skilsmisse nu skal vente i tre måneder før skilsmissen er gennemført argumentet er at det er for barnets bedste og at det skal sikre forældrene tid til eftertanke

gennem rådgivning begge forældre er bopælsforældre i perioden også

bor sammen og forældrene skal igennem et obligatorisk digitalt forløb som giver viden om bruddets betydning for barnet og hvordan man bedst kan støtte barnet i den situation vi er ikke tilhængere af refleksionsperioden vi fjernede

seks måneders refleksionsperiode da vi sad i regering og den beslutning synes vi var den rigtige vi mener ikke at staten skal gå ind og bestemme hvor længe man skal vente før man

grænser for hvad staten skal blande sig i men når det er sagt er alle de andre ting i aftalen specielt det

også hilse fra min kollega trine torp og

og omsorgsfulde forældre men hvor skilsmissen alligevel ikke helt slipper taget og i stedet udvikler sig til en årelang kamp hvor barnet klemmes og hvor barnet svigtes vores aftale lovforslagene og oprettelsen af familieretshuset og familieretten skal gøre en forskel for de her børn flytte dem fra at være efterladt på sidelinjen til at arbejdet med familien har barnet i centrum også for de mest sårbare børn skal reformen gøre en reel forskel for barnet som ikke blot kæmper med en brudt familie men også med sociale problemer

skal vi arbejde tværfagligt og altid sætte hensynet til barnet højest i samarbejde med de sociale

i reformen er en helt ny børneenhed i familieretshuset hvor barnet kan få støtte rådgivning og en kontaktperson børneenheden sørger for at barnet kommer trygt igennem forløbet men også at barnet reelt høres og at arbejdet med familien

familiens trivsel netop arbejdet med er familien er essentielt for vi kan ikke skabe en bedre hverdag for barnet hvis ikke vi hjælper barnets forældre så i det nye familieretlige system mødes familien derfor ikke af en standardløsning og de kastes ikke fra den ene myndighed til den anden for at få løst deres uenigheder i stedet behandles familiens sager samlet med udgangspunkt i det enkelte barn og den enkelte familie familierne mødes med redskaber til konflikthåndtering og rådgivning der kan hjælpe på vej til at de selv finder den løsning der er bedst for deres barn ikke blot i den konkrete situation

jeg glæder mig utrolig meget til at vi kan åbne dørene til et nyt samlet familieretligt system den første april et system hvor hensynet til barnet altid står øverst hvor vi gør op med familiernes følelse af at være kastebold imellem myndigheder og domstole og hvor vi sikrer en klar domstolsinddragelse til gavn for retssikkerheden så endnu en gang vil jeg gerne kvittere for processen til jer alle sammen og jeg står naturligvis til rådighed for besvarelse

lavet

at børn der skal leve i danmark har forudsætningerne for at blive integreret det er vigtigt i forhold til integrationen generelt men også af hensyn til børnene selv men det vil jeg komme tilbage til

hvad det er for en regel og hvorfor

grund af at vi har et klart udgangspunkt om at et barn over otte år som både har en forælder her i landet og en forælder i hjemlandet kun kan familiesammenføres hvis der som det hedder i udlændingeloven er grundlag for en vellykket integration af barnet i danmark jeg synes man skal huske på hvorfor et bredt flertal i folketinget vedtog de her regler tilbage i to tusind og fire sagen var den at man på det tidspunkt så et særligt

hvor forældre bevidst holdt deres børn i hjemlandet så længe som muligt af frygt for at børnene skulle blive for danske forældrene ønskede for alt i verden

at deres børn skulle præges af danske

værdier mens de var børn

hentede man måske først børnene til danmark når de var næsten voksne selv om børnene kunne være kommet til danmark langt tidligere det siger sig selv

alt andet lige er sværere at falde til i danmark hvis man eksempelvis har gået på og det

ofte har henvist til for det

koranskole i for eksempel pakistan i hele sin barndom

at børn der kom hertil meget senere end deres forældre skulle skulle integrationsvurderes

ved indførelsen af reglerne var det sådan at integrationskravet kun blev stillet hvis ansøgningen om familiesammenføring blev indgivet

fra det tidspunkt hvor man man kunne have søgt om at få barnet hertil man lagde altså forenklet sagt til grund at en ansøgning der blev indgivet inden for en to årig frist var ensbetydende med at forældrene ikke forsøgte at

men med den såkaldte genc dom

eu domstolen at to årsreglen ikke var proportional det betød at vi var nødt til at ophæve to årsreglen hvis vi ønskede at fastholde udgangspunktet om at der af hensyn til integrationen her i landet bør stilles krav til forældrenes ageren det ønskede regeringen i to tusind og seksten og det gør vi som sagt fortsat og derfor er det helt klare udgangspunkt i dag at alle børn over otte år skal integrationsvurderes

mener regeringen nemlig at udgangspunktet i de her regler er aldeles fornuftigt og derfor

afskaffe integrationskravet for regeringen er det afgørende at holde fast i at vi skaber det bedst mulige grundlag for integration for familiesammenførte børn i danmark og det er derfor regeringens holdning at mindreårige udlændige der skal bo i danmark så vidt muligt bør komme hertil så tidligt som muligt og få så stor en del af deres opvækst i landet som overhovedet muligt jo flere formative år et barn tilbringer i udlandet jo sværere bliver det alt andet lige

sikre en vellykket integration her i landet

det have den konsekvens at man kan holde

sine børn i hjemlandet i de formative år og så først hente dem til danmark når de er blevet formet af værdier som i visse tilfælde ligger meget langt fra vores regeringen mener derfor at

er nødvendigt at vi har regler der på bedst mulig måde sikrer at vi kan integrere børn der skal have deres liv i danmark

kan regeringen ikke støtte forslaget om at afskaffe

skal

herre holger k nielsen

at

aldrig

ville

to

man nu

der

i folketingssalen

det

om

kunne

at

skal

går i gang med

det

have for at

når

noget